grundlag for at patent og varemærkestyrelsens gebyrstruktur kan blive videreført og samtidig præciserer vi med dette lovforslag at det fortsat vil være muligt administrativt at regulere gebyrerne i overensstemmelse med den almindelige pris og lønudvikling foruden en række mindre justeringer lemper lovforslaget også for sprogkravet til patentansøgninger lovforslaget gør det således muligt at man som ansøger kan indlevere en patentansøgning uanset om materialet er dansk eller engelsksproget det synes vi giver en rimelig fleksibilitet i ansøgningsprocessen med disse ord kan socialdemokraterne stemme for

fokus på det danske sprog men netop på

en vis form for solidaritet med de mange mennesker

sprogkravene har været særdeles

ønsker at

patent på en opfindelse eller hvad det

kan være man har har haft i tankerne og det virker lidt omsonst at

en succes uden for landets grænser måske i andre af eus syv og tyve

underlagt en masse regler om patentansøgninger og at de skal

på de forskellige landes sprog og så videre det betyder selvfølgelig en utrolig stor udgift for den enkelte virksomhedsejer fordi man

skal til at oversætte sin patentansøgning

gennemfører en mulighed for at få en

er et område hvor vi godt kan tilslutte os de ændrede sprogkrav

har sagt at de nuværende gebyrstrukturer

de ikke ligger under de forskellige individuelle love og paragraffer med det her

meget bedre og mere logisk nemlig ved at vi får

det her forslag men vi har dog

par enkelte kritiske spørgsmål som vi vil stille under udvalgsbehandlingen men det er mest af afklarende

ordfører

gøre

var

på foranledning af europa kommissionen som har fundet at vores

for overvæltning af gebyrer på internationale såkaldte betalingsinstrumenter var diskriminerende og dermed

det skyldes at det har været tilladt at overvælte gebyrer på udenlandsk udstedte internationale betalingsinstrumenter men ikke på danske med de nuværende regler kan forretningerne således ikke opkræve gebyr ved brug af detailhandelens egne betalingskort mens det er tilladt for forretninger at opkræve gebyrer ved brug af internationale betalingsinstrumenter

den forskel kan altså være diskriminerende og i strid med eu retten vi er positive over for at se på det her forslag men vi skal så lige sikre os at der også er tale om

at der opstår konkurrenceforvridning når særlige

det kan nok foranledige et spørgsmål eller to fra vores side for lige at være helt sikre men vi er grundlæggende

i

ved brug af internationale betalingsinstrumenter

af de betalingskort vi kender herhjemme bringer bekendtgørelsen

de danske regler i overensstemmelse med eu reglerne baggrunden for ændringen i bekendtgørelsen var at kommissionen havde påpeget at de danske regler blev fundet diskriminerende det diskriminerende element bestod i at det tidligere var muligt

at vælte gebyret for en betaling foretaget med et udenlandsk

over på forbrugeren mens det

muligt at overvælte et gebyr for en betaling foretaget med et kreditkort

kommissionen og i fællesskab fandt man frem til en model der eliminerede det diskriminerende element

gebyrfri dankort modellen er den som vi kalder

splitmodellen og den går i sin enkelhed ud på

på forbrugerne ved brug af internationale kreditkort såsom visakort og mastercard

ikke ved brug af internationale debetkort som visa electron det betyder også at vi friholder dankortet for gebyrer da det er et debetkort den nye bekendtgørelse der er trådt i kraft den første oktober

fastsætter ensartede gebyrregler og regler for forretningernes muligheder for

uanset om forbrugerne kører et internationalt kreditkort i gennem terminalen

detailhandelens egne betalingskort i overensstemmelse med eu retten med lovforslaget ophæves samtidig de bestemmelser der forhindrer

kan opkræve et gebyr ved brug af deres egne kreditkort

vil med lovændringen være i fuld overensstemmelse med eu retten jeg kan konstatere

har været relativt få bemærkninger under høringen

dette forslag jeg ser frem til

debetkort og et kreditkort der synes jeg

hvornår noget er et debetkort og hvornår noget er et kreditkort

for at lave de her gebyrer men omvendt er der mange mennesker som har en kredit på deres dankort de har måske en

kredit på et debetkort

overtræk og det er selvfølgelig også rigtigt men men omvendt

betalingsinstrumenter uden chip som der står i

svært at forstå hvis man ikke lige har læst om baggrunden for for lovforslaget men grundlæggende

det sådan at det åbner op for at

imod at man som forbruger skal betale for de udgifter som

en butik men jeg synes også vi skal huske på at der faktisk er fordele for en butik ved at have en en kunde som vælger at betale elektronisk altså mange af vores detailhandelsbutikker er jo rigtig rigtig glade for at man i dag bruger

da

udgifter ved at få alle de her penge

at

udadtil med hensyn til røverier og så videre

betale for at få lov til at bære pengene ud det er jo sådan en

situation må jeg sige

det her forslag ud fra den betragtning at vi vil have en klar forsikring for at de her omkostninger

betalingsautomat og til en pengemaskine for detailhandelen for det det er sådan set

vi ser frem til den videre forhandling og er ikke afvisende over for at stemme ja men vi har nogle supplerende

får et gebyr uanset chip eller ej det skaber overskuelighed og klarhed på markedet og det er til gavn for ligeretten mellem danske og udenlandske kunder

de virksomheder som skal agere på det her marked forbrugerrådet skriver i sit høringssvar at de er imod at man fjerner gebyrloftet for de udenlandske kort rådet frygter højere gebyrer erhvervsministeriet skriver at et loft har det med at blive et gulv det vil sige at

har prisen det med at blive nøjagtig ti øre

radikale venstre ser det som afgørende at priserne ikke bliver for høje

det bliver fokus for udvalgsbehandlingen med de ord kan radikale venstre tilslutte sig

andre eu lande bruger ens betalingskort

bruger effektive og billige betalingsmidler som for eksempel dankort og internationale debetkort gebyrerne og det er noget af det der også

debatten her kan ikke hæves frit de er underlagt regulering i betalingstjenesteloven der må kun opkræves gebyrer som er omkostningsbestemte af hensyn til forbrugernes sikkerhed for at kunne vide hvad en vare koster ændrer vi reglerne så forretningerne skal oplyse om gebyret forud for at en aftale indgås for eksempel på et menukort

en restaurant den nye bekendtgørelse der trådte i kraft den første oktober to tusind og elleve har fastsat ensartede gebyrregler og regler for forretningernes mulighed for

forbrugerne betale gebyret uanset om det sker ved brug af et internationalt udstedt kreditkort eller et dansk udstedt kreditkort bekendtgørelsen har ikke omfattet detailhandelens egne kreditkort

er at sikre at de danske regler for gebyrer og overvæltning af gebyrer ved brug af betalingskort kommer i overensstemmelse med eu retten

bestemmelser der forhindrer at forretningerne kan opkræve gebyr for brug af detailhandelens egne kreditkort ophævet reglerne vil blive i fuld overensstemmelse med eu retten med lovforslaget bringer vi dansk ret i overensstemmelse med eu sf kan derfor støtte

forslaget det

sådan

men til gengæld gerne må det hvis de bruger et internationalt kreditkort med lovforslaget

bruger deres egne kreditkort og herefter

vil vi faktisk have et regelsæt som også er i overensstemmelse med eu reglerne

føje et par enkelte bemærkninger til i forhold til debatten

godt understrege at regelsættet ikke giver mulighed for at lave en såkaldt pengemaskine for de gebyrer der kan lægges på

ikke fri gebyrdannelse og i givet fald

kortudstederne efter i sømmene

kan ændre på betingelserne over for forbrugerne uden at forbrugerne bliver

som forbruger have at vide så vil man være en situation hvor man faktisk når man går ind

på de forskellige kreditkort sådan at man hele tiden kan gøre op med sig selv om skal tage sit mastercard frem og betale med eller hvad det nu måtte være for et kreditkort

tage et debetkort frem eller skal jeg se

det er det der ligger i det men det er rigtigt at der har været og det vil vi sikkert også

også er den måde vi sikrer den bedste konkurrence og den bedste forbrugerbeskyttelse på det må vi jo se

der er spørgsmålet om

se på i udvalgsbehandlingen men man

er det vores vurdering at vi med lovforslaget her har sikret

for butikkerne i at kunne overvælte gebyrerne men at det er en valgmulighed som

tror vi at det er den her måde man får den bedste konkurrence

jeg håber at vi kan få afklaret de spørgsmål

er